tyve kulturministeren lovforslag nummer hundrede og to og tyve

hundrede og tre og tyve

har de svenske kasser forskellig praksis og dermed afviger de grundlæggende fra hvordan de danske kasser fungerer og arbejder der er derfor ikke én bestemt svensk model og af samme grund er det derfor også svært generelt at sidestille den svenske model med den danske model det er korrekt at den svenske lovgivning indeholder en referenceperiode på tolv måneder for beregning af dagpenge det er også korrekt at der kun

tages hensyn til lønnen i sverige og det er en direkte konsekvens af eu reglerne spørgsmålet er måske derfor stillet på

og en forståelse af at det så er ensbetydende med at lønnen i sverige kan fordeles ud over tolv måneder og dermed give et lavere beregningsgrundlag

de eksempler der fremgår af den svenske rapport

nået frem til at der ikke ser ud til at være belæg for den opfattelse tværtimod kan de tolv måneders referenceperiode faktisk i nogle tilfælde give et

for eksempel peges der i den svenske rapport på et eksempel hvor en person i to måneder har haft et deltidsarbejde i sverige og forinden haft fuldtidsarbejde i danmark nogle svenske a kasser vil her kun tage arbejdstiden i sverige i betragtning mens andre går tolv måneder tilbage

de tolv måneder frem for kun at bruge de to måneder i sverige

belæg for så vidt jeg er blevet oplyst

generelt at fastslå at de svenske beregningsregler er mindre fordelagtige for eu borgere end danske er fordi der følger en forskellig praksis

gerne lige tilføje at en model hvor satsen beregnes ud fra et gennemsnit af indkomsten i et år i stedet for

jo altså også potentielt vil stille

sige noget fast om det hvordan forklarer man så den stigning i antallet af eu borgere som som

har et citat af statsministeren fra spørgetimen den fjortende januar som lyder som det ser ud nu

men vi kan også se at antallet af eu borgere der modtager dagpenge er steget også mere end det der kan forklares umiddelbart af krisen

andre landes borgeres forbrug af danske dagpenge

er en generel stigning i forbruget af dagpenge som jo

og at det på sigt kan kan risikere at blive en udfordring i forhold til befolkningens generelle tillid tillid til arbejdskraftens fri bevægelighed i forhold til rimeligheden

det er klart at ethvert

gående på at man søger imod andre lande for at opnå en ret til ydelser

jo er grundlæggende problematisk grundlæggende problematisk og det er der heldigvis en stigende interesse omkring og et stigende fokus på omvendt må det jo også være sådan at borgere

arbejder og betaler skat bidrager til det samfund måske oven i købet

så kan opnå en social sikring det er jo

en tilknytning til det danske arbejdsmarked jeg er grundlæggende tilhænger af ret og pligt jeg er sådan set også tilhænger af at man yder før man nyder hvis man

er hele tankegangen med de danske dagpengeregler er jo at man arbejder at man melder sig ind i en a kasse at man betaler forsikringsbidrag

opnår man også en rimelig social sikkerhed og det princip synes jeg bør være gældende for alle derfor er jeg meget optaget af

vores regler samlet set skal kunne jeg skal jo skjul på at når når jeg som ansvarlig minister skal håndtere dagpengespørgsmålet

først og fremmest optaget af om vi har et dagpengesystem der hjælper de danskere der har mistet deres arbejde

sagt i al respekt for vores europæiske samarbejde

dagpengesystem altså først og fremmest er et sikringssystem til de danskere der står i den svære situation at de har mistet deres arbejde

at det ville være bedre for alle på det danske arbejdsmarked hvis vi

meget grundig analyse men jeg er hele åben for

diskutere hvordan vi sikrer at vi har regler som lever op til det de skal kunne altså først og fremmest at sikre

når man som borger i det her land mister sit arbejde

en måde så vi beskytter vores dagpengesystem mod utilsigtet adgang er ministeren enig i at vi dermed allerede i dag bør indrette vores dagpengesystem

ønsket at der skulle komme andre eu borgere og arbejde på det danske arbejdsmarked

så glade for at være i danmark og tilsyneladende er så dygtige medarbejdere at de bliver her

mister deres arbejde efter at have arbejdet

tre fem år og har meldt sig ind i en fagforening og en a kasse så er de jo berettiget til dagpenge på lige fod med med hvad vi andre er

begynder at kunne se en trafik i europa hvor folk rejser efter ydelser uden at bidrage det er det

andre steder for at sikre netop det her har ministeren taget initiativ til at undersøge hvordan man i andre eu lande griber det her an hvordan man indretter sine dagpengesystemer andre steder også set i lyset af den her forventelige dom der går i den ene eller den anden retning

når vi på et tidspunkt ved hvordan den falder ud det er klart at hvis hvis den dom ændrer radikalt på tingenes tilstand

kan man sige samme element af beskyttelse i forhold til deres egne regler som vi har i danmark og jeg synes det er fuldstændig ret og rimeligt at hvis man skal have adgang til danske dagpenge så skal det selvfølgelig være fordi man har arbejdet i danmark

også følgende og jeg citerer lo følger sagen om velfærdsydelser til eu statsborgere tæt men mener at der er behov for yderligere analyser før man kan vurdere de samlede udfordringer for det danske arbejdsmarked

en opfattelse ministeren deler at der altså er behov for yderligere analyser inden vi vi kan sige noget lidt mere sagligt lidt mere begavet lidt mere velbegrundet om det her og hvis det er tilfældet hvordan kan det så være at regeringen nærværende minister altså undtaget har afvist venstres synspunkt om at få en samlet udredning

kan vi jo på det møde fint diskutere om der er nogle af partierne der finder anledning til yderligere analyser der kan sættes i gang jeg vil aldrig stå i folketingssalen og sige at der er noget jeg ikke vil undersøge som som minister for de oplysninger som folketinget finder er relevante skal vi

blive aflønnet til en løn der ligger langt under det danske lønniveau arbejde for mange timer om dagen og bo under usle boligforhold

der er ingen der vinder noget som helst på at vi tiltrækker dygtige folk ude fra resten af verden for efterfølgende at der så er arbejdsgivere der via social dumping kan bruge dem i virkeligheden til at undergrave både det danske overenskomstsystem vores danske lønninger se bort fra arbejdsmiljøforhold og i øvrigt behandle mennesker dårligt på baggrund af den udsendelse kommer der så

synes jeg helt naturligt en generel politisk diskussion af greencardordningen

helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at vi i danmark kan tiltrække de dygtigste medarbejdere fra resten af verden men det skal foregå på en ordentlig måde og nogle af de problemer vi har set med greencardordningen gør selvfølgelig at alle også partiet venstre der står bag ordningen oprindelig tror jeg bliver nødt til at overveje med hinanden hvordan

bruges efter formålet netop at få højt kvalificerede mennesker til danmark for at arbejde i virksomheder

det her forløb og de efterspørger at man revurderer ordningen således at den i højere grad opfylder det formål den

det lyder måske logisk og fornuftigt men

ministerens tilgang til det her når ministeren taler om at der er brug for

mange af vores danske virksomheder der er blevet så dygtige at de kan bevæge sig op på den globale scene og de globale firmaer som vi er så heldige placerer noget af deres produktion eller deres udvikling i danmark er i en skarp international konkurrence med alle andre inden for deres område for at tiltrække de allerallerdygtigste medarbejdere

fra danmark så at sige fordi vi har rigtig mange dygtige lønmodtagere i danmark men vi har også behov for at tiltrække nogle udefra vi skal bare være helt sikre på at dem der kommer hertil også kan få lov at bruge deres kompetencer og selvfølgelig ikke ender

dokumentation for at man faktisk

set også andre forhold man skal dokumentere når man er her

der er en grundig sagsbehandling så vidt jeg ved og jeg har ikke grund til at antage andet

om vi kan blive bedre til at følge op på dem der så kommer hertil via

får til arbejdsmarkedet og hvor de kommer til at arbejde for i dag gives den jo til en længere tidsperiode

uberettiget kritik af en ordning som jeg mener helt grundlæggende er rigtigt tænkt

være med til men

ministeren melde tilbage på det her hvornår er der en revurdering klar så vi kan

ikke hvis man ønsker at have et velfungerende velorganiseret dansk arbejdsmarked med med rimelige lønninger og med gode forhold så jeg synes det er en rigtig rigtig god måde at gå til sagen på vi skal være sikre på at de ordninger vi har fungerer efter hensigten og tiltrækker de rigtige mennesker og der må selvfølgelig ikke være elementer af snyd eller eller på anden vis andre problemstillinger hvornår kommer regeringen med vores udspil

vi vi er i gang med vores forarbejde også på det område vi har også andre opgaver

men det her er et af de områder vi arbejder med

det er vigtigt for mange danske virksomheder at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere og derfor er der behov for

har været i fokus politisk både i mit parti og i spørgerens parti derfor har man jo også

stillet dem til regnskab for det

at et hvis man overtræder et indrejseforbud

har fundet et meget passende leje og at det er

fokusere på at de enkelte politikredse er

opgaven at de kan få hjælp at de kan opklare den kriminalitet der kommer

og så et indrejseforbud det der så er problemet er at det viser sig på tallene jeg har spurgt justitsministeren om hvordan udviklingen har været siden to tusind og ni

har været en voldsom stigning i folk der forbryder sig mod deres indrejseforbud

det jo fint at justitsministeren henviser til de strafskærpelser som den borgerlige regering gennemførte i to tusind og ni og to tusind og elleve på det her område

var at justitsministeren fortalte hvad den her regering

hvad agter justitsministeren at gøre hvis ministeren anerkender at der er et voksende problem med udlændinge der forbryder sig mod deres indrejseforbud og det siger tallene så det håber jeg er konklusionen

mig at vide hvad agter ministeren så

når der er flere og flere personer der forbryder sig mod

til danskerne til det danske folketing til regeringen at de har fået et indrejseforbud

de rejser ind igen og typisk gør de det

med det formål at begå ny

det håber jeg justitsministeren gør

har fanget

rigtig rigtig meget fordi vi politisk

jo fordi det er et problem og når man tager flere og flere år

voksende problem det er sund fornuft

spørge igen hvad agter justitsministeren helt præcis at gøre ved det voksende problem at flere og flere udlændinge forbryder sig mod deres indrejseforbud tager tilbage til danmark begår ny

at overbringe ham en buket blomster og gratulere med jubilæet

at over mange ting de dækker

af domme om udvisning udvisning med indrejseforbud og tolv er steget med to hundrede

vi politisk har ønsket flere og flere

ret tydeligt se at der er nogle folk der udnytter de danske regler og derfor er det relevant og derfor sidst igen spørge justitsministeren ikke om flere historier om svenskere

man skal afholde sig fra det vi har gjort er

lave udlændingekontrolgrupper sådan at

er flere som får et indrejseforbud og en af de ting som vi har gjort og som jeg også har haft fornøjelsen af at fortælle om er at vi har haft mulighed for blandt andet at udstationere en medarbejder i milano fordi vi vidste at milanos lufthavn var et af

kom flere som ikke havde papirerne i orden

bredt flertal i oppositionen sådan set er enige i derfor har vi også lavet en flerårsaftale for politiet

jo også er med i hvor vi lige præcis prioriterer omrejsende kriminelle som et af indsatsområderne så det her er jo en opgave vi har været enige om i fællesskab

antallet af østeuropæere med indrejseforbud

et land som rumænien

ved jo hvis man har fingeren på pulsen og det har justitsministeren forhåbentlig

begå kriminalitet særlig indbrud det er kriminelle der ikke betragter det som en straf at komme i danske fængsler det er kriminelle som ikke betragter det som en straf at få et indrejseforbud de forbryder sig i hvert fald

spørgsmålet er så hvad agter regeringen at gøre ved det

justitsministeren om ministeren er enig med mig i

nok når problemet bliver at blive større

jeg havde egentlig håbet at den nye justitsminister ville lægge noget mere handling

forstå at det er den hårde retorik og så er det de samme svar

hjælpe gevaldigt i forhold til at forhindre østeuropæere i at komme til danmark og begå kriminalitet er at de få lov til at afsone i deres hjemlande

som vil sikre en effektiv afsoning i hjemlandet det er et forslag som

den nye justitsminister vil tage til sig vi har brug for hård retorik

fra mit synspunkt er det rigtig rigtig vigtigt at mennesker afsoner i deres hjemland fordi det er der de skal resocialiseres det

og vi aftalte på embedsmandsniveau at

at få det til at fungere mere smidigt så vi kan få flere rumænske indsatte hjemsendt han har så også nogle danskere han gerne vil

retur til os dem tager vi selvfølgelig imod

man rent faktisk er gået ned ad det bilaterale spor som vi er nogle der har bedt om i lang tid hvis det

jeg tror fire og tredive og vi kommer til at arbejde mere og mere ud ad den vej

at borgere skal afsone i deres eget

belæg af udlændinge i danske fængsler i to tusind og tolv udgjorde

tusind igen jeg vil gerne rose ministeren når de

to og fyrre er sendt til afsoning i hjemlandet men jeg må sige at

der er nogen grund til at ministeren praler

det nuværende resultat og heller ikke at der er nogen grund

det tror jeg også at spørgerens parti bakker op om men det betyder selvfølgelig ikke at vi skal finde os i at blive taget ved næsen af folk som kommer

begå kriminalitet det skal vi slå hårdt ned på det skal man gøre i andre europæiske lande og det skal vi hjælpe hinanden med den dagsorden er jeg

set meget optaget af så det ville glæde mig

set var brudt sammen derfor

finde en løsning som er den der er blevet fundet

nogen særlig holdning eller kommentar til det der er blevet lavet en aftale

er meget fint at aftaler også gælder dem som har været ansat eller er ansat ved politiet og ikke

mene at netop den afgåede pet chef

den ene skandalesag efter den anden blive udrullet

jo sådan at man i sådan en situation skal gøre op hvad der skal

ud fra dansk folkepartis

afgået chef med nøjagtig den samme fine løn

ikke i kontrakten udtrykkeligt er beskrevet hvad der skal ske i

mange meninger om fallerede bankdirektører der har snydt og bedraget

får gyldne håndtryk som som

og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre justitsministerens mening ikke bare om at det måske var meget godt at den afgåede

men også om hvorvidt det virkelig er rimeligt at vi belønner en afgået chef hvor tingene har rodet og hvor der har været mange skandalesager med

altså slet ikke indebærer det samme ansvar som det var tilfældet før vedkommende gik af som pet chef det synes jeg godt justitsministeren kunne have en mening om det er det jeg spørger til

brudt sammen der var behov for en ny start og derfor var der en aftale om at den daværende chef for

ville forlade sin stilling han havde en kontrakt som løb indtil udgangen af april måned to tusind og seksten og der lavede man så en forhandling og det er jo igen inden min tid som justitsminister

resulterede i at han ville forlade stillingen som chef for pet

særlig holdning til jeg synes det er fint at de ansættelsesretlige aftaler der bliver lavet

der er for medarbejdere rundtomkring også gælder folk som er ansat

pet chefen nu er ansat i den her stilling som

som kommitteret og hvad er indholdet i stillingen kan justitsministeren sige lidt mere om det

i starten af december inden det blev annonceret og det vil sige inden jeg

den aftale altså i forhold til hvad der skal være i den kommitterede stilling er så vidt jeg er oplyst ikke fuldt på plads endnu så det har altså ikke været aftalt så vidt jeg er oplyst holder jakob scharf ferie men vender tilbage til politiet hvor man har en aftale om at han skal starte og

at rigspolitiet nok skal finde på

det her ligner på godt nudansk en lokumsaftale hvor justitsministeriet har undgået en masse ballade ved at

scharf tager skraldet og går frivilligt mod at han så tager sig godt betalt for det er justitsministeren enig i at det her faktisk er en lokumsaftale

gør at skatteborgerne belønner en mand som jo altså i grov grov grad ser ud til at have misligholdt

at ville forlade sin stilling og omvendt så kunne

det har man forhandlet på plads og ikke særlig mange kommentarer til

indgået og som udløber ved udgangen af april og seksten og indtil det tidspunkt vil der derfor være en stilling som vil blive fyldt ud med det indhold der skal være når jakob scharfs ferie er afviklet og når man kan tage en dialog med rigspolitiet om

de sidste år i en størrelsesorden som har varieret mellem

også få folk til at være bekymrede fordi når politiet vurderer at der er så mange mennesker som man har en

nogenlunde stabilt som det også har gjort i årene

og tretten som var atten hundrede og fem

den nuværende justitsminister

man kan se af de besvarelser vi har fået i i retsudvalget er jo at der

tretten var seksten fem og tredive første

tusind og tretten var det seksten syv og fyrre og

første december to og tretten var det så

man moniterede fra rigspolitiets side det er udtryk for at der er rigtig mange der er tilknyttet de her bander både indvandrerbanderne og

bremse rekrutteringen

dels at sørge for at de kommer ud i den anden ende i

en meget stor sag at man gjorde den største indsats tror jeg

nogen sinde for at bekæmpe banderne så kan det vel ikke være tilfredsstillende at tallene stiger

det kan vel heller ikke være tilfredsstillende at vi altså også ud af tallene kan se at antallet af ikkedanske statsborgere også stiger der var to hundrede og fem og tredive

første december var det to hundrede og en og tres

har regeringen tænkt sig at gå op i nu set i lyset af at selv om man har gjort en kæmpe indsats mener man selv så stiger tallene i det store hele eller er på samme niveau og hvad vil man i øvrigt gøre for at udvise ikkedanske statsborgere som jo altså bruger danmark som legeplads for deres

at udvise de her to hundrede og en og tres som jo altså ikke har en ordentlig tilknytning til danmark i og med at de ikke er

i strid med danmarks internationale forpligtelser skal vi udvise kriminelle udlændinge hvis

gøre det og det synes jeg sådan set er rigtig rigtig fint at politiet moniterer moniterer og holder øje med mennesker som man er bekymret for

når man holder øje med nogen får man enten de mennesker til at lade

at man lige præcis skal prioritere og holde øje med hvad der sker i både rocker og bandemiljøet

afstedkommer selvfølgelig er rigtig stor for almindelige mennesker som ikke synes at det er i orden at der er nogle andre som synes at det lige

man må skyde i gaderne og den slags

i morgen har en debat i folketingssalen om lige præcis det her

gøre for at få de her tal ned

har nogle mål for

bandetilknyttede man vil have og hvor få bandetilknyttede man vil have der ikke er danske statsborgere

forestiller sig

nå ja men vi vil gerne udvise nogle der ikke er danske statsborgere er involveret i organiseret kriminalitet og det så ikke sker

være en overensstemmelse mellem det man siger og det man så gør i forhold til det og hvad er den hvad sker der

nogle strafskærpelser det handler om at gå ind og kigge på hvad der er af muligheder for eksempelvis også at stramme skruen når det handler om at give dobbelt straf hvis man er

muligheden for at blive prøveløsladt hvis der en konflikt

at antallet af bandemedlemmer stiger antallet af ikkedanske statsborgere der er involveret i de

på et tidspunkt hvor man siger at der er brug for at udvise nogle der ikke er danske statsborgere og involveret i de her aktiviteter og vil man være med til at stramme eksempelvis § en og firs i straffeloven når det handler om bandeaktiviteter sådan at man på baggrund af det også

unge mennesker bliver fanget ind i den her form for kriminalitet

de her mennesker typisk kan udføre

at have den forebyggende indsats

endnu mere surt at være med i de her grupper for at få folk til at forstå at det altså er en rigtig rigtig dårlig idé derfor har regeringen lanceret en helt ny bandepakke som er en kombination af nogle af de forebyggende tiltag

vi omvendt livet så surt for dem som er dybt dybt engageret i det og som vi ikke rigtig kan finde en en vej lige nu og her til at få ud den

virkemidler der kan være på det her område

konsekvenserne er alvorlige for de kvinder som i sidste ende ender med at udvikle modermærkekræft

mange danske kvinder der gør

også andre virkemidler det er virkemidler som større produktsikkerhed bedre forbrugeroplysning og bedre regelefterlevelse som også alt sammen

og derfor har vi i fredags sendt et lovforslag i høring som bygger på netop de tre ting for det første at beskytte mennesker mod de skadelige virkninger af stråling ved kosmetisk brug af offentligt tilgængelige solarier for det andet at forbrugerne skal kunne anvende solarierne på et oplyst grundlag og for det tredje at fremme øget regelefterlevelse og sikkerhed i solcentrene

jeg ved ikke hvornår formanden rejser sig og siger at min tid er gået men så har vi jo et par

ordføreren kan jo også selv orientere sig i det lovforslag der er sendt i høring i forhold til en bedre forbrugerbeskyttelse

vil regeringen stille en række konkrete krav til solarierne det gælder blandt andet krav om grænseværdier for solariets maksimale udstråling krav om en

skal sikre mod utilsigtet bestråling forbud mod brug af visse typer af solarier i henholdsvis bemandede og ubemandede solarier krav om solariets placering så ingen utilsigtet utilsigtet udsættes for solariets stråling krav om adgang til beskyttelsesbriller og krav

uddannet personale på de bemandede solcentre så har vi også tiltag der skal sikre at man lægger sig i solariet på et oplyst grundlag og for at sikre bedre regelefterlevelse i solariebranchen ønsker regeringen en skærpet bødestraf men

at man også ønsker at indføre en bødestraf hvis man ikke lader sig registrere

være godt nok og det kan være ganske virksomt som ministeren også er inde på men det undrer mig

det undrer mig faktisk fordi den tolvte november to tusind og tretten udtalte ministeren til politiken i forbindelse med et forbud for børn og unge

at gå i solarier og jeg tillader mig at citere fra politiken ministeren siger vi regulerer jo mange ting i vores samfund hvor der er noget der er farligt og der kan ikke være tvivl om at det er farligt at gå i solarium nu bliver jeg nødt til at spørge ministeren mener ministeren ikke længere at det er

er det som ministeren ved i dag om brugen af solarier som ministeren ikke vidste i november to tusind og tretten altså for to måneder siden

solcenter så forbrugerne får de generelle sundhedsrum og det her med at sikre en bedre regelefterlevelse

inde på der er jo altid mange forskellige virkemidler

jeg synes vi skal kigge fordomsfrit på det det synes jeg generelt i langt de fleste tilfælde

lægge os fast på det vi tror er mest virksomt og når man kigger på nogle af de fakta der er på det her område så mener jeg at at sikre bedre regelefterlevelse vil være

for dem der så vælger at bruge solarium sikkerhedsstyrelsens kontrol af solarier i to tusind og tolv viste at ni og halvtreds procent af de solarier der blev foretaget målinger af for eksempel ikke overholdt den anbefalede grænseværdi for maksimal udstråling

med til at gøre det meget mere farligt

af solarier som ministeren ikke vidste tilbage i november

farligt for unge under seksten år at gå i solarie nu er det kan jeg så ligesom fornemme på ministeren lige knap så farlig hvis man bare regulerer

betale en bøde på op til femogtyvetusind

at ministeren lige pludselig i dag tænker at det er lige knap så farligt at gå i solarie som det var i november to tusind og tretten vil ministeren ikke uddybe hvad

anbefalede grænseværdier for maksimal stråling det gør det farligere det gør det farligere hvis dem der ejer solarierne ikke overholder de regler der er

der er de regler derfor er det noget af det der er med til at gøre det mindre risikabelt vi kan også konstatere at der heldigvis er færre unge der bruger solarie end der har været tidligere

til femten procent i to tusind og tolv

og det gør også at jeg mener at det er

at dreje på de knapper som vi gør med det lovforslag der er fremsat jeg hører næsten ordføreren her sige forud for behandlingen at det måske kunne være

og undre sig over at regeringen også på det her punkt nu igen løber fra alt hvad man tidligere har ment ministerens partifælle herre jonas dahl har tidligere i forbindelse med en diskussion om aldersgrænser og et forbud

brug af solarier for unge under seksten år udtalt og nu citerer jeg igen at det er den eneste rigtige vej frem hvis man skal sikre en kraftindsats med resultat og hvis man gerne vil sætte fokus på forebyggelsen

nævne forebyggelsen som et argument i forhold til i hvert fald at indføre regulering

hvorfor det er at det ikke er rigtigt længere hvorfor er det at regeringen lige pludselig ikke vil sikre en kraftindsats med resultat

som man jo tidligere både har talt for

stadig færre unge mennesker der vælger at lægge sig ind under solarierne trods sundhedsrisici hvis vi sørger for at reglerne bliver overholdt

og hvis vi oplyser forbrugerne

stand til at træffe oplyste valg om både hvor lang tid man bør ligge om man bør bruge beskyttelsesbriller altså er af hensyn der skal tages

har et ansvar for at gøre hvad vi kan for at mindske den farlighed der er når mennesker lægger sig under

at gå med det samme sigte nemlig en bedre beskyttelse af forbrugerne altså de mennesker der vælger at tage solarium på trods af de sundhedsrisici der er ved

er vigtigt for regeringen at gøre hvad vi kan for at øge forbrugersikkerheden det er også vigtigt at

at sørge for man har det gælder også i forhold til børn og unge

tillid til at solarierne er så sikre som muligt

til hvilke typer solarier der må anvendes til kosmetisk brug i de bemandede centre hvor man kan få vejledning og i de ubemandede centre hvor man ikke kan få andet end den vejledning

skærpelse af bødestraffen hvis indehaveren

der stilles til det at drive solarievirksomhed

meget mere målrettet kontrol med sektoren og en meget bedre regelefterlevelse og og dermed jo også nogle forbrugere der når de vælger

også meget store tilhængere af at holde fast i at det enkelte

kan være sikre på at det solarium de lægger sig ind i overholder de grænseværdier der er så de ikke bliver udsat for unødig

jo ellers sikkerhedsstyrelsens tilsyn viste var tilfældet i ni og halvtreds procent af de solarier man var

et lovforslag ind som jeg sådan set synes vi har debatteret jeg spurgte i al fredsommelighed til beslutningsforslag

b fire og halvtreds og ikke til det lovforslag som ministeren har sendt i høring og jeg ville ærlig talt sætte pris på

jeg har stillet det er jo sådan at tilbage i to tusind og ni fremsatte

et beslutningsforslag nemlig b fire og halvtreds som gik på at forbyde unge under seksten år kosmetisk brug af solarier nu sidder s og sf jo med regeringsmagten og man har alle muligheder for at føre den politik ud i livet som man tidligere har talt

den socialdemokratiske ordfører udtalte under behandlingen af beslutningsforslaget og jeg tillader mig at citere hvorfor nu et forbud jo fordi vi tager ansvar socialdemokraterne fremsætter kun forbudsforslag hvor det er absolut nødvendigt her er det nødvendigt fordi det er direkte farligt og fordi al den information og oplysning vi

kommet med igennem årtier har vist sig ikke at have den ønskede effekt nu er det jeg bliver nødt til at spørge ministeren hvorfor er det vi ikke har set et lovforslag med udgangspunkt i b fire og halvtreds som matcher de ønsker som både s og sf tidligere har givet udtryk for blandt andet med beslutningsforslaget her nemlig at man ønsker et forbud for unge under seksten år

et særligt ansvar i forhold til børn og unge

sørge for at børn og unge ikke skal lære at ryge i skolegården i deres frikvarter der hvor de lever deres hverdagsliv

til at sikre at de farlige rør der er derude og som man som

kommer væk og at man i øvrigt som forbruger får mere oplysning på både de bemandede og

nu er det her forslag jo så sendt i høring uden et forbud mod brug af solarier for unge under seksten år og så bliver jeg nødt til at spørge ministeren når ministeren nu selv nævner enhedslisten er det i virkeligheden enhedslisten der bestemmer hvad

aldersgrænse men det betyder ikke at jeg mener at det lovforslag regeringen har fremsat er dårligt

vældig godt lovforslag det betyder heller ikke at jeg mener at vi skal stoppe med at oplyse om de risici der er ved at lægge sig ind i et solarie det gør vi jo også med lovforslaget

imod det lovforslag der ligger nu eller hvad er det egentlig

ministeren og ministerens regering er jo kendt for de adskillige løftebrud som danskerne har været vidne til igennem det sidste par år

tredive minutters ventetid på skadestuerne opprioritering af psykiatrien med to milliard

og ingen patienter på gangene for nu blot

vil ministeren bekræfte at det som vi er vidne til netop her med det lovforslag der er sendt i høring er endnu et løftebrud fra regeringens

have et forbud mod brug af solarier til unge unge under seksten år og nu trækker

vi sikrer at de gør det på et oplyst grundlag

ikke forstå at venstre skal gøre det her til politisk drilleri

jeg hilse og sige at regeringen har leveret det er nok en større diskussion end den vi kan tage nu men bare fordi man gentager noget forkert rigtig mange gange

opmærksom på at der er problemer

er vigtigt for mig at den løsning vi finder balancerer

har allerede sidste år bedt naturstyrelsen om at se på om det er den rigtige regulering

naturstyrelsen har i efteråret været i dialog med fiskerierhvervet fødevareministeriet danmarks naturfredningsforening danmarks jægerforbund og

men det skal naturligvis være inden for rammen af vores internationale forpligtelser

og det har jeg også svaret folketinget sidste år

ingen kender problemets reelle omfang

ikke tradition for at give kompensation for vildtskader det skyldes at der

jeg gerne ser på om der er grundlag for midlertidigt at give mulighed for at regulere

er arbejdspladser arbejdspladser har vi ikke for mange af i danmark og

nu har drøftet det her med ministeren og ministeren siger noget på den ene side og noget på den anden side men det hjælper jo ikke den fisker som står og skal sælge sin kutter

forpligtelser over for familien

så mit svar til fiskerne vil jo være

om mange gange vis os hvor problemerne er

ansøgning om at få lov til at regulere sæler som ikke er blevet imødekommet

ikke gøre som venstre fuldstændig uden viden

og sikrede de bornholmske fiskere

den samme mulighed for at konkurrere som man har i sverige ellers

er ministeren medvirkende til at sende arbejdspladser ud af danmark og det er faktisk det sidste venstre ønsker for danmark

man tager et problem meget mere alvorligt end den anden

så synes jeg at venstre skulle sørge for at vi får den her dokumentation på bordet så vi kan få taget de her beslutninger hurtigst muligt

den

kommer på bordet hurtigst muligt i den arbejdsgruppe der faktisk skal tage beslutningerne og som også skal sikre at vi får nogle løsninger nu og her som kan være midlertidige og

signaleret fuldstændig åbenhed

tidligere år men vi kan jo ikke bare smide al viden over bord og så sige at nu går vi ud og fjerner de her

at det betyder knap så meget for regeringen

når nu de bornholmske fiskere ikke kan betale deres terminer

er ved at undersøge det her ministeren har ikke oplyst hvor lang tid det tager

hen et princip vi har haft i danmark i mange mange år og hvis vi går ind og laver regler her

erstatning af de andre skatteborgere i det her land hver eneste gang

foreløbige drøftelser også med partiet venstre om hvordan vi løser problemet

så vil jeg sige at man skal huske på at det her

er en privat forsikringsordning

i øjeblikket så hvis vi skal gøre noget ekstraordinært

til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft jeg har haft lejlighed til at drøfte den her sag med en lang række borgere

også bliver rimeligt og det afventer jeg en tilbagemelding på

en klargøring af i hvilket omfang man

jeg indkalde til politiske drøftelser for at se

de pågældende ejendomme og huse var brændt ned

det er jo ret urimeligt og det kan folk heller ikke forstå og det ødelægger også

folk på området lad mig bare give et eksempel som er

er er erstatningen mellem halvtreds og halvfjerds procent

det virkelig tynger er på bygningsdelene det er der det det helt store beløb slår igennem men selvfølgelig også på indbo hvor mange er

se på at der skal ske en ændring således at stormrådet mindst kommer på niveau med de private selskaber og helst mere

hvis det er en juledekoration der er skyld i at

stormrådet administrerer efter jeg tror at det der er sket er at ingen havde forestillet sig

endnu en gang til i folketinget at kigge på sagerne

at folk får nogle fair og ordentlige erstatninger og har mulighed for at bo der igen hvor de hvor de boede i sin tid inden de blev ramt

at danne mig et præcist overblik

hvordan erstatningerne udmåles i øjeblikket før jeg vil være stik og nagelfast

kapacitetsproblemer når man lige pludselig får

de ting som jeg i hvert fald har hørt forsikringsbranchen sige til mig

tager et stykke tid førend vi får vedtaget et lovforslag her i folketinget og de har i hvert fald tilkendegivet at de gerne vil lave acontoudlæg

de enkelte familier ikke bliver alt for hårdt belastet

for fjorten dage for tre uger for en uge og hvor det nu

derfor er vi på det kraftigste blevet frarådet at tage det

forestille mig andet end at de selvfølgelig også tager deres samfundsansvar i forbindelse med en sådan katastrofe og ikke er meget rigide

sådan at de mennesker har en chance for at betale pengene tilbage igen

henvendelse til branchen

bankerne og det gælder særlig hvis man ikke kan stille tilstrækkeligt med pant eller hvis pantets værdi er meget usikker

i selv ikke nogen dårlig ting at bankerne er blevet mere forsigtige sammenlignet med hvad der skete i årene op til finanskrisens start

også klart at tilpasningen til et sådant nyt regime kan være vanskelig for virksomhederne herunder også for fiskeriet jeg vil derfor tage initiativ til et

analysearbejde der skal se nærmere på finansieringssituationen i fiskerierhvervet

på at regeringen allerede har taget en række initiativer der kan lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder herunder også

sket gennem udviklingspakken fra marts to tusind og tolv kreditpakken fra november to tusind og tolv og senest med aftalen om

institution vækstfonden at de nye produkter bliver

vækstlån små vækstkautioner og grønne omstillingslån vækstfondens ordninger kan supplere almindelig bankfinansiering i de tilfælde hvor projektet har en lidt for høj risikoprofil til at banken vil finansiere hele projektet på

i fiskerierhvervet kan søge om vækstlån på lige vilkår med andre

synderlig meget brug af de her nye ordninger i vækstfonden og efterspørgslen har har været meget lav

jeg egentlig er ærgerligt jeg håber at brancheforeningen vil informere

muligheder der er i forbindelse med vækstfonden

også på sigt kan komme fiskerierhvervet til gode

erhvervsobligationer er blevet vedtaget

pengeinstitutter at udstede værdipapirer med sikkerhed i afgrænsede puljer og erhvervslån herunder også

der allerede findes i dag men som sagt vil jeg gerne tage initiativ til at lave

undersøgelse af hele fiskeriets

de fiskere som har lån i fiskeribanken i dag ligger vel på omkring fire

institut det jeg havde håbet på

terminen oven i næste termin

den samme som i nitten firserne og det vil så sige en tredjedel af prisen i to tusind og syv hvor mange af os ville arbejde for samme løn som man fik i nitten firs det er det vi beder fiskerne om at gøre i øjeblikket derudover er

kiloafregningen to kroner lavere fordi der også er noget fragt

hvis ministeren tager initiativ til at sætte det her i gang hvor lang tid vil der så gå før

fiskere kan få en mulighed for at få noget støtte hjælp og opbakning fra

det gælder jo i forbindelse med med den her type af projekter

finansielle krise som følge af at det er naturen man har med at gøre

men men på sigt skal det jo være et frit erhverv som også skal kunne bære sig selv

at tilvejebringe alle de til rådighed stående finansieringskilder sådan at hvis der er en sund forretning

i regeringen som jo er et kollektiv

man skulle overveje at kompensere de bornholmske fiskere midlertidigt som

gør i sverige således at man ikke lukker ned for nogle sunde arbejdspladser fordi

den korte bane har et likviditetsbehov

understøtte fødevareerhvervene på bornholm men jeg synes også det er vigtigt at ministeren tager med herfra at det

fiskeriet og landbruget der er hæmmet af nogle høje transportpriser til og fra bornholm det er hele erhvervslivet på på bornholm

regeringen begynder at undersøge hvilke muligheder der er for

men jeg vil gerne foreslå regeringen at man tager hele det bornholmske erhvervsliv under et

er voldsomt plaget af nogle trafiktakster til og fra bornholm som der ikke

andre steder i landet og dermed bliver det dyrere at producere

uagtet at det er en debat om fiskeri og andet at jeg tror på at hvis man

ved forskellige entreprenører som er gået foran med at skabe nye produkter så

bornholms borgmester her forleden dag

der mangler altså syv milliard kroner

finansiere det og hvis man vil lave en omlægning hvilket tal tager man så tager afsæt i det nuværende tal på fjorten milliard

af et gennemsnit af tidligere år mig bekendt er det en opgørelse

der udgør det strukturelle tal i dag

mig at sige fordi det også afhænger af hvornår regeringen i

der blev jo solgt rekordmange biler i to tusind og tretten højkonjunktur eller ej er det det provenu som man tager som udgangspunkt

provenuneutralt eller er det det højere niveau der var for bare seks år siden hvor indtægterne fra registreringsafgiften var langt højere det tror jeg

ikke mindst bilejerne er uhyre interesserede i at få at vide inden regeringen nu fremlægger sine planer om

det nuværende skøn for det strukturelle niveau er en

procent af bruttonationalproduktet

to år efter i to tusind og ni var man så nede på tolv milliard kroner det har selvfølgelig

man køber de her såkaldte minibiler det er afhængigt af hvor energiøkonomiske de er

afhængigt af størrelsen på bilerne og derfor spiller det ikke bare en rolle hvor store eller hvor mange biler man køber

registreringsafgiften er afhængig af hvor dyr bilen

opmærksom på at provenuet for registreringsafgiften er konjunkturfølsomt det har vi også haft en diskussion af ved det foregående spørgsmål jeg gentager det gerne og det vil sige at indtægterne fra registreringsafgiften bevæger sig op og ned i takt med konjunkturerne en positiv udvikling i konjunkturerne kan medføre at bilisterne samlet set kommer til at betale mere i registreringsafgift end de gør i dag hvis de køber flere og dyrere biler som vi så under højkonjunkturen op til finanskrisen

der også ske et generelt skifte i efterspørgslen efter de enkelte biltyper som kan påvirke provenuet som for eksempel når folk køber

nu har vi altså ventet to en halv år på det og der kommer ikke rigtig noget i mellemtiden kunne regeringen jo passende sige hvad er udgangspunktet for denne provenuneutrale omlægning for det er da vigtigt om udgangspunktet er at det er tretten

i det der svarer til registreringsafgifterne eller om det er fire og tyve milliard kroner det betyder jo også utrolig meget for regeringens to

med den langsigtede økonomi derfor synes jeg ministeren skal komme lidt nærmere ind på hvad det her udgangspunkt som ministeren taler om det er da helt centralt

og lavkonjunkturer som påvirker bilkøbet det hører jeg

der vil være bevægelser op og nederst

strukturelle indtægt i forhold til det

jo også det der spørges ind til når vi ser fremad der har man historisk set gjort det op som et gennemsnit fra nitten firs til to tusind og fem

men det regeringen tager som udgangspunkt i forhold til det var som jeg var inde på tidligere det der ligger til grund

har et rekordhøjt salg af biler og varebiler i øjeblikket altså blandt andet i to tusind og tretten og er der noget som helst

ministeren at der er noget der tyder på at bilsalget vil blive endnu højere og at man så skulle

blive solgt endnu flere biler og dermed også blive solgt biler af en anden type end de biler der bliver solgt i dag for ministeren har jo tidligere

noget af det vi har set blandt andet fordi man i højere grad nu

udskyde en del af registreringsafgiften og det vil sige at den bliver forskubbet

er der altså også en tendens til at danskerne køber billigere biler og også mere brændstoføkonomiske biler hvor der alt andet lige vil være en lavere indtægt per bil end der vil være på meget større og mere hvad skal

ret mange penge ind hvad har ministeren tænkt sig gøre ved det meget meget store økonomiske problem som hermed bliver skabt og som ministeren sidder og ser på hver eneste dag han møder på arbejde

og det tror jeg i sidste ende er det vi alle sammen

klart at der sker en forskydning i de her år hvor jeg tror der

en billigere og mere brændstoføkonomisk bil og det betyder altså at indtægten til statskassen bliver en anelse mindre end hvis

købt en markant større bil

ser den nedgang der har været nu havde vi et højdepunkt i to tusind og syv med over fire og tyve milliard kr to år efter kom der kun

også være at der er andre ting der betyder noget

faldt så heldigvis men der er hele tiden den der nervøsitet blandt de to millioner bilister for at nu skal skruen strammes endnu mere derfor er vi nødt til at komme

betale mere i registreringsafgift end de gør i dag når nu regeringen har lavet den der

med at danskerne køber de små

så også under vk regeringen var provenuet fra registreringsafgiften faktisk i perioder væsentligt under det man kan kalde det strukturelle niveau i to tusind og fjorten forventes provenuet for registreringsafgiften at være på knap seksten milliard kroner provenuet har således været svagt stigende de seneste år og været mere stabilt udgangspunktet er ikke at det faktiske provenu for registreringsafgiften skal ramme skønnet for det strukturelle provenu

år det ville indebære at registreringsafgiften skulle sættes op under lavkonjunktur hvor indtægterne fra registreringsafgiften typisk vil ligge under det skønnede strukturelle niveau og omvendt at afgiften skulle sættes ned under en højkonjunktur det svarer til at føre en økonomisk politik der forstærker konjunkturerne og det

se ikke specielt hensigtsmæssigt

ikke noget vi som regering går ind for jeg skal ikke kunne svare på om det er noget man ønsker i venstre

bevæge sig afhængigt af om man har en høj eller lavkonjunktur

at høj og lavkonjunktur har en indvirkning på registreringsafgiften

der er specielt lige nu er jo

og at man samtidig har en højkonjunktur altså at vi sætter rekord med hensyn til antallet af solgte biler det står på ministerens bord hver eneste morgen han træder ind i skatteministeriet der er en alarm der blinker og der står vi mangler syv milliard kroner om året har ministeren tænkt sig at foretage sig noget som helst for at sikre at der kommer balance

at det er en mærkværdig planet vi befinder os på det er fuldstændig rigtigt at der bliver solgt flere mindre biler som er mere økonomiske men at udvide det til at det er en generel højkonjunktur vi har i danmark synes jeg ærlig talt er fuldstændig mærkværdigt hvis det er venstres konstatering

at vi bevæger os på to meget forskellige planeter jeg tror at de mange arbejdsløse vi i øvrigt har i det her land ville undre sig meget meget voldsomt hvis venstre nu gik ud og fuldt ud bekræftede at de åbenbart mener at der er en højkonjunktur i danmark

må man da betragte som nogenlunde højkonjunktur det går godt med bilsalget hvis man kigger lidt længere over i kolonnen

kan man se at provenuet per solgt bil altså det staten får ind er faldet fra omkring ethundrede og ellevetusind kroner til halvfjerdstusind kroner

jeg må bare minde ministeren om sit ministeransvar i forhold til at foretage sig noget når ministeren kan se at

set at venstre også vil være i stand til at uddybe det

biler der kører længere på literen det er nogle billigere biler at købe og det betyder

lavere indtægt i år i to tusind og syv var det fire og tyve milliard

tror at vi sådan helt fair kan konkludere at det bevæger sig op og nederst højkonjunkturerne spiller en rolle det spiller en rolle at nogle borgere vælger at udskyde en del af registreringsafgiften fordi man leaser en bil og endelig er der en lavere afgift når man køber en mindre bil kontra man køber en

fald i nogle år vil være en lavere indtægt til statskassen

at høre ministeren blive ved med at tale om højkonjunktur og lavkonjunktur og op og ned når ministeren samtidig siger at der er sket en forskydning i bilsalget og så stædigt holde fast i at man regner med at få de beløb man har talt om når der

de små biler var slet ikke på markedet men det giver slet ikke ministeren anledning til på nogen

nitten firs til to tusind og fem

noget man løbende vurderer og løbende ser på det gør finansministeriet sammen med skatteministeriet det er også mit indtryk at man vil gøre det

jeg tror ikke der findes noget eksakt skøn for hvordan en proces vil udvikle sig

man nødt til at tage de bedst mulige skøn der trods alt er tilgængelige nogle år vil

forhold til det år vi står i ligge under det skøn andre år vil vi

over det vi skønner nu og der har været år hvor vi

gennemsnit i forhold til at skønne os til at vi rammer rigtigt således at vi nogle år stadig væk fremadrettet vil ligge lidt under og nogle år vil vi ligge lidt over det tror jeg ligger i at vi foretager det bedst mulige skøn

set meget tillid til at både skatteministeriet

også finansministeriet løbende kan vurdere

også mit indtryk at det var præcis den samme arbejdsform

det provenuneutrale udgangspunkt eller er det det provenu man har fået ind efterfølgende hvor man har forhøjet registreringsafgiften med en milliard det er da temmelig væsentligt for danskerne at vide når regeringen taler om

er udgangspunktet er det det man mente i to tusind og elleve eller er det

er præcis den samme arbejdsmodel man også ville have i en vk regering eller i en v regering eller hvad man nu vil have fremadrettet og det er det samme man i øvrigt havde under vk regeringen hvis vi ser tilbage fordi man er nødt til at foretage det bedst mulige skøn for i sidste ende at have det bedst mulige skøn at arbejde videre med det foretager man på den her del af skatteområdet

alle de andre dele af skatteområdet det er baggrunden for at vi i det hele taget snakker

vi ser fremad det tror jeg vil være den

i to tusind og syv hvor man havde en indtægt på fire og tyve milliard

nede på tolv milliard kroner at sige at man så skulle tage det ene eller det andet som udgangspunkt tror jeg vil være uklogt jeg tror man er nødt til at tage det udgangspunkt at man trods alt foretager skøn i forhold til at vurdere

stor en indtægt vi vil have fremadrettet det regeringen vurderer at have i to tusind og fjorten er seksten milliard

af skatteområdet er altså et skøn som baserer sig på en

af bruttonationalproduktet når vi ser frem mod

lavere niveau giver grund til at overveje om der er sket et niveauskifte i provenuet fra registreringsafgiften udviklingen i provenuet fra registreringsafgiften følges nøje

det omfang analyserne peger på et generelt niveauskifte

vil det selvfølgelig være relevant at justere skønnet for det strukturelle provenu det tror jeg har været den normale arbejdsform under den tidligere regering og det tror jeg også det vil være under den her regering vi skal selvfølgelig vurdere de skøn vi laver på det bedst mulige grundlag og det gør vi også på det her punkt

tolv gjorde regeringen netop det som ministeren siger

ændrede man skønnet for det strukturelle niveau fra

procent af bnp det var det regeringen gjorde i april to tusind og tolv efterfølgende

at vide om regeringen har ændret på det strukturelle niveau efter

var vist noget med en betalingsring der røg i vasken og så måtte man

finde pengene hos bilisterne for bare

men vil ministeren altså i dag bekræfte at den stigning i registreringsafgiften der kom

fået regeringen til at ændre sit skøn for det strukturelle niveau for hvis regeringen ikke har gjort det må det da være i fundamental strid med regeringens såkaldte forsigtighedsprincip hvis man stadig væk fastholder at man har pengene

noget der skal forhandles med folketingets partier og selvfølgelig også med venstre men jeg tror det ville være meget uklogt af mig at stå her og skønne

også helt afgørende at vi rent faktisk sikrer hvad det er vi snakker om

fra starten af at sige at det her drejer sig om en provenuneutral omlægning det betyder alt andet lige at vi samlet set gør de energirigtige energirigtige biler billigere

mindre forurenende men i sidste ende skal det her også være provenuneutralt og det vil sige

noget spændende positivt i vente på den konto men jeg synes

ekstra i kassen ved at hæve registreringsafgiften i to tusind og tolv

anledning til at ændre det strukturelle niveau for ellers kan regeringen vel ikke bruge

nogle biler der bliver en anelse dyrere ellers vil det i sagens natur ikke være provenuneutralt jeg vil bare sige at jeg er glad for er tillid til at det bare

der enten vil hæve eller sænke en skat eller en afgift så har man mulighed for det

det strukturelle niveau som er på de her en

af bruttonationalproduktet

tror jeg helt offentligt kendt at det er det der er niveauet jeg vil meget gerne gentage at det er en

af bruttonationalproduktet hvis det sikrer at forståelsen er på et højere niveau men det siger så også at når man foretager et skøn

år hvor man ligger under og det tror jeg der også vil være fremadrettet

klart at hvis man på et tidspunkt når frem til at det her skøn er enten for højt

det på det vidensgrundlag man har på et givent tidspunkt

der giver godt en milliard kroner i kassen om året penge som man bruger på andre områder penge bilisterne skal betale og som regeringen så kan bruge på andre udgifter så har det ikke fået regeringen til at ændre

strukturelt niveau det synes jeg alligevel er en helt central oplysning der er kommet frem i dag for dermed bekræfter ministeren

har man faktisk ikke fundet finansiering for og det er da så fint at det er slået fast og så må vi jo

spørge hvordan regeringen mener at den overholder sit

venstre der var det det man lagde til grund og det har ikke været nogen hemmelighed at man lagde det til grund men det undrer

indtægt og det strukturelle skøn i forhold til at se fremad hvad det er for en indtægt man må påregne på

har der ikke været sat spørgsmålstegn ved

det tidligere og derfor synes jeg da ærlig talt lidt en nyskabelse jeg forstår

det afgørende for mig som minister og det afgørende for regeringen er at vi kan lave en provenuneutral omlægning så vi i sidste ende sikrer at vi

mere energirigtige biler på vejene det troede jeg var i alles interesse men der

dengang de blev indført under vk regeringen i to tusind og seks hvor to ud af de tre nuværende regeringspartier stemte imod indførelsen af nationale test

set heldigvis korrekt at man ikke tager på af at blive vejet heldigvis for det men det kan jo

give rigtig god mening at holde øje med vægten særlig hvis man konstaterer at den pågældende gris måske er lidt undervægtig og at den derfor har behov for en særlig diæt

når man nu vejer den jævnligt eller om det er tid til så at tage skeen i den anden hånd alle er formentlig enige i at eleverne i de danske skoler ikke i sig selv bliver klogere af at blive testet men

vigtigt instrument i forhold til løbende at kunne evaluere og sammenligne elevernes udbytte af undervisningen dermed får eleverne forældrene

skolerne i det hele taget en viden som alt andet lige i sidste ende

medvirke til at eleverne bliver klogere

tanken med de nationale test det var også formålet med at få dem indført l

fastlagde rammerne for de nationale test og det blev jo så til

fra de radikale og fra socialistisk folkeparti den daværende radikale ordfører som var fru marianne jelved mente at obligatoriske test simpelt hen ikke var en

af evalueringskulturen i stedet for skulle man give skolerne redskaber til at styrke evalueringskulturen

det er det også og hvilke ellers nu står vi så her i dag med en evaluering en første af de nationale test og jeg hæfter mig ved og jeg citerer skolernes evalueringskultur ser ud til at være styrket i de senere år og der er flere indikationer på at de nationale test har medvirket til at styrke skolernes evalueringskultur det synes jeg er en meget overbevisende evaluering af testene også den nuværende radikale formand økonomi og indenrigsministeren

var på krigsstien dengang det pædagogiske ansvar var lærernes og nationale test kunne på ingen måde forenes med den rolle ser vi igen på den evaluering nu som ministeren i dag har fremlagt er

jo interessant at flere lærere faktisk peger på at testene i nogle fag gennemføres for sjældent til at den rent faktisk giver mening som pædagogisk redskab så der er altså tilsyneladende i hvert fald ude i virkeligheden ingen modsætning mellem nationale test og så lærernes

faktisk er der lærere som efterspørger flere test også regeringens

juniorpartner socialistisk folkeparti var arg modstander og var overbevist om at test af eleverne ganske enkelt ville føre til dårligere læsefærdigheder nu har vi så som bekendt en evaluering der siger og jeg citerer igen indførelsen af de nationale test har haft en positiv effekt på elevernes faglige resultater

vi vedtog nationale test undrede jeg mig faktisk over den massive modstand der var fra nogle af partierne og det kan da være

hvorfor de radikale og sf var modstandere af nationale test for så vidt jeg ved er man det ikke længere men det kan jo

vi kan debattere det jeg nøjes bare med at notere at de skrækscenarier som kom frem dengang heldigvis er blevet gjort

de nationale test er selvfølgelig ikke perfekte og evalueringen peger rent faktisk også på en række svagheder

jeg glad for at det er lykkedes at få en aftale om en folkeskolereform i hus hvor vi jo også i forhold til de nationale test skuer fremad med forenklingen af fælles mål elevplaner og kriteriebaseringen af nationale test i dansk læsning og matematik får vi yderligere redskaber til at gøre de nationale test endnu mere anvendelige og det er altså til gavn for elevernes læring

den forbindelse vil jeg opfordre ministeren til at overveje hvordan man så kan efterkomme nogle af de anbefalinger der er i forhold til at se på antallet af test og blot tilkendegive her at i venstre er vi åbne for den idé da vi jo nu har evidens for at gennemførelsen af test i dansk der som eneste fag har test hvert andet år har ledt til forbedringer

danmark placerer sig i forhold til andre lande

haft en progression i forhold til sidst man testede så hvorfor ikke bruge samme offentliggørelsestendens i forhold til

man kan gå ind og finde hver enkelt skole på hjemmesiderne ja men det er hele diskussionen om rent faktisk at have et sammenligningsgrundlag min påstand vil igen være at der er ingen mennesker der bliver klogere af at vi tilbageholder viden jeg mener at både forældre elever og kommunalbestyrelser fortjener et sammenligningsgrundlag hvis man sammenligner skolerne

får man også mulighed for rent faktisk at spørge gør vi det godt nok og hvor skal vi hen

finde en sammenlignelig skole som kan gøre det bedre end os jeg mener det vil være til gavn det skal ikke bruges som et redskab til at slå nogen oven i hovedet med men det skal være til at have en åbenhed omkring hvordan den danske folkeskole trives og forhåbentligvis vil komme i fremgang så derfor vil jeg opfordre ministeren til i dialog med skolerne og med kommunalbestyrelserne at arbejde med hvordan åbenheden omkring resultaterne kan blive væsentlig mere anvendelig og væsentlig mere relevant for alle parter som interesserer sig for folkeskolens

er den enkelte lærer som skal som skal bruge den åbenhed og den indsigt i sit professionelle arbejde så derfor er

hvordan vi kan gøre det og i høj grad også

glæder mig at man her konstaterer at det rent faktisk er et brugbart værktøj om end man kunne ønske sig at det det kunne bruges i endnu

grad og derfor igen en tilkendegivelse om

test i folkeskolen og det er relevant at holde sig formålet med de nationale test for øje det handler om at styrke evalueringskulturen i folkeskolen med henblik på at løfte elevernes faglige niveau at få et pædagogisk værktøj der sammen med resultaterne af den øvrige løbende evaluering af elevernes kundskaber skal anvendes fremadrettet til brug for videre planlægning af undervisningen

vejledningen af den enkelte elev og samarbejdet med forældrene med henblik på at tilrettelægge en undervisning og et forældresamarbejde der understøtter eleven bedst muligt det er helt centralt at eleverne får et fagligt løft at alle børn bliver så dygtige de kan og at folkeskolen i højere grad styres efter få klare mål og mindre efter regler og procedurekrav

rambøll har gennemført evalueringen af de nationale test for undervisningsministeriet evalueringen er gennemført kun tre år efter at de nationale test er taget i brug hvilket betyder at evalueringen må fortolkes med en vis forsigtighed evalueringen har hvad angår testenes effekt på elevernes faglige niveau kun taget udgangspunkt i i testen i dansk læsning og på baggrund

der om tre fem år i fortsættelse af denne evaluering foretages en ny samlet evaluering af de nationale test og den vurdering er jeg meget enig i omkring testenes anvendelse

testresultater er i relation til den pædagogiske og styringsmæssige anvendelse kun i mindre grad blevet anvendt fremadrettet til at tilrettelægge en undervisning der tager udgangspunkt i den enkelte elev og til øget dialog mellem lærere og skoleledere og mellem skoleledere og kommuner samt til en øget målretning af indsatsen her har vi naturligvis et område der kan og bør blive bedre og jeg er faktisk også fortrøstningsfuld i forhold til at det vil blive bedre næste gang vi evaluerer brugen af de nationale test det er mit klare indtryk at forældre og lærere generelt har taget de nationale test til sig og at de vurderes som gode og centrale professionelle værktøjer i det daglige skole hjem samarbejde elevernes faglige resultater er et vigtigt element når der skal sættes faglige mål læringsmål og sociale mål for elevens undervisning og når der skal evalueres på resultaterne og

at der rundtomkring i kommunerne og på de lokale skoler i et samarbejde mellem skoleledelse og medarbejdere arbejdes målrettet og struktureret med at kvalificere skolernes evalueringskultur omkring effekten på elevens faglige niveau kan det siges at indførelsen af de nationale test har haft en positiv effekt på elevernes faglige resultater analyserne viser et generelt billede af at karaktererne er gået lidt frem i de fag hvor eleverne er blevet testet sammenlignet med fag hvor eleverne ikke er blevet testet og der er en effekt på skolernes

de nationale test har været med til at understrege et fokus på faglige resultater og bidrager til en større systematik i skolernes evaluering valg af testfag og profilområder vurderes samlet set som hensigtsmæssigt det vurderes dog relevant at overveje antallet af test inden for de forskellige fag herunder placering på klassetrin med henblik på at understøtte

det er vigtigt at den generelle konklusion altså viser at afviklingen af de nationale test herunder også den praktiske forberedelse fungerer på tilfredsstillende vis jeg er særdeles tilfreds med at vi med skolereformen gør en god skole bedre giver nogle gode konkrete redskaber som nu fremadrettet kan understøtte det videre vigtige arbejde ude på skolerne omkring anvendelse af testresultaterne og arbejdet med at opbygge en stærk evalueringskultur det handler konkret om den fremtidige elevplan der bliver forenklet og videreudviklet den plan vurderes at

forenklingen af fælles mål understøtte at lærerne blandt andet med baggrund i resultater fra de nationale test arbejder med løbende evaluering og opfølgning og at lærernes fremadrettede anvendelse af testresultater også vurderes at blive understøttet af de kommende læreringskonsulenters arbejde afslutningsvis

tilfreds med at der arbejdes med testene i forhold til opgavernes kvalitet

ikke mindst at justeringer af de nationale test fortsat vil blive drøftet i forligskredsen igennem to tusind og fjorten herunder en drøftelse af de statistiske usikkerheder i testene så alt i alt er indsatsen og kvalificeringen af de nationale test et relevant og vigtigt arbejde i forhold til udviklingen af vores fælles folkeskole det er afgørende at folkeskolen fortsat udvikler sin

det åbner op det er simpelt hen en god cirkel man kommer ind i

voksne som for børn og vi vil alle gerne lykkes nogle er bedre til det end andre nogle skal have hjælp og nogle skal opdages alt det her

nationale test jo med

eleverne med at finde ud af hvordan man skal arbejde for

forbedre sig og det er det de her test skal bruges til

at slå hinanden oven i hovedet med

eller endda forældrene og i sidste ende

de skal bruges til at forbedre det faglige niveau og derfor var jeg meget glad for at læse redegørelse

viser evalueringer jo at

øjensynligt virker og at de ude i skolen bliver brugt som et pædagogisk redskab at det faglige niveau bliver forbedret at eleverne bliver bedre det er dog vigtigt at understrege at det er et redskab blandt flere og det er afgørende at de her

bliver brugt til tilbagemeldinger

samtale altså det der med et moderne ord hedder feedback lærerne skal også lære at bruge dem fremadrettet som det hedder læringskonsulenterne skal hjælpe skolerne med det og så skal skolelederne frem for alt sætte kursen testene er ganske enkelt uundværlige hvis målene i folkeskoleloven som vi lige har vedtaget om stadige faglige fremskridt for eleverne skal indfries

vigtigt at vi har tillid til testene at de er lydefrie og at kvaliteten

ved at rette op på det og det er vi jo kun glade for så er vi også glade for at de her test

bliver kriteriebaseret så eleven kan se sine fremskridt og tilbageskridt i stedet for kun at blive målt i sammenligning med sine klassekammerater

en hjælp for både lærere elever forældre og skoler og det er uundværligt for ministeriet og kommunalbestyrelsen når de skal følge op på hvordan det går med deres skoler

først om nogle år med sikkerhed kan afdække hvilken indvirkning

har på undervisningen og frem for alt elevernes indlæring

at de fremover tilpasser sig elevens niveau så de gradvis bliver sværere

med et fremmedord hedder adaptive test så er vi da glade for at

er seks partier nu

var jo modstandere som fru karen ellemann jo på glimrende vis har fortalt om

jo ikke gå alt for hårdt til værks mod sf og de radikale

andre problemer at slås med men jeg vil dog glæde mig til at lytte til ordførertalerne jeg vil især hæfte mig ved om ordførerne

tænke lidt over hvorfor de var så voldsomt imod test i sin tid og måske bare stilfærdigt erkende at de øjensynligt tog fejl selv om vi mangler nogle evalueringer

først om fem seks år med sikkerhed kan sige at de her test faktisk er et godt redskab

drøj en kost det kan være at æde sine egne ord og

det ofte kan være lettere at indtage jerusalem end

gå væk fra det man

andre lejligheder og der er spørgsmålet om

om hjælpemidler skal tillades og hvilken fritagelse der kan tillades det er alt sammen noget som ministeren lægger op til at vi skal diskutere i forligskredsen og det ser vi frem til afslutningsvis vil jeg egentlig bare sige at

har stået et hundrede procent bag disse nationale test

vil jo nok anse dansk folkeparti for

er at ved at stå fast på det vi ved har virket

en bedre skole så jeg skal bare opfordre venstrefløjen og især de radikale og

når dansk folkeparti foreslår noget nyt i fremtiden som oftest har vi jo ret og som oftest er det vi foreslår

så meget i ideologi og

vi er glade for at der nu er seks partier bag

evalueringen om nogle år viser endnu bedre resultater det

forbedrer fagligheden markant men det vi kan se er at de forbedrer fagligheden og derfor er vi jo bare glade for at det vi har sagt

i to tusind og fjorten og vi forventer jo at den også viser fremskridt så vi ved godt at

vi skal tage den her evaluering med forbehold det siger evalueringsrapporten

og lærerne skal blive bedre til at bruge dem og så skal de tilpasses eleverne yderligere

slet ikke kan sammenlignes med de test vi har i dag og de test vi så

bliver endnu bedre de bliver adaptive og de bliver kriteriebaserede et vidunderligt redskab

eleven og de nationale test udgør en del af det grundlag som man kan tale med eleven

nationale test vi er ved at udvikle bliver jo markant bedre de giver eleven en indsigt i hvordan

er eleven blevet bedre

blevet dårligere det læreren så skal bruge de her test til at jo selvfølgelig at fortælle eleven hvad kan du gøre for at blive bedre

et redskab til faglig forbedring

være en faglig progression hvert år og der er

skal polemisere jeg håber selvfølgelig meget at både sf og de radikale heroppe

den der massive modstand mod de nationale test

og deres indførelse jeg tror at vi alle har brug for det nu da

flertal for i forligskredsen

sætter man sig selv uden for indflydelse

man søge indflydelse på at gøre de nationale test bedre

lærerne rent faktisk oplever dem som et pædagogisk redskab

rambølls evaluering peger på to hovedudfordringer for testene for det første viser evalueringen at testresultaterne kun i meget begrænset omfang bruges fremadrettet i stedet bruges testene til at skabe status det viser at mange lærere stadig ikke ser de nationale test som et pædagogisk redskab

over for elever for det andet viser evalueringen at kun få elever får individuel tilbagemelding og det

pointerne her

understreges af evalueringens undersøgelse blandt eleverne ifølge rambøll

de i nogle fag øver sig meget op til testen eleverne i denne gruppe fortæller typisk at de oplever at blive bedre til udvalgte fagområder i et testfag op til en national test fordi læreren underviser mere intensivt

teaching to the test

i hvilke opgaver de har lavet fejl eleverne sammenligner gerne nationale test med andre typer af test og fremhæver at andre typer af test har den fordel at de kan se deres korrekte såvel som ukorrekte besvarelser de fortæller at det er irriterende

i de nationale test ikke kan se deres ukorrekte svar

dialog med lærerne om resultaterne

for at forbedre for når vi sætter grise eller elever på vægten skal vi også sørge for at vægten virker og at man bruger resultaterne til

gøre tingene bedre så hvad gør vi snart

indkalder undervisningsministeren jo forligspartierne til en snak om de nationale test her vil vi i radikale venstre lægge vægt på at der inddrages praktikere i videreudviklingen af de nationale test

øge legitimiteten blandt lærerne og gøre testene til et meningsfuldt pædagogisk redskab der er planlagt et kompetenceudviklingsforløb for alle opgavekommissioner og fagkonsulenter

at opgavekommissionen primært består af folkeskolelærere med undervisningserfaring og af undervisere fra læreruddannelsen for grisene bliver jo altså ikke tungere af at blive vejet de skal trives

fremadrettet som et pædagogisk redskab og 2 kun meget få elever

individuelle feedback på deres opgaver og kan derfor ikke arbejde videre med hvad de har brug for at blive dygtigere til

det radikale venstre

de nationale test ikke kan stå alene hvis man ønsker et reelt billede af fagligheden fordi det netop kun er dele af elevens faglige evner som belyses når rambøll omtaler en mulig faglig gevinst ved de nationale test skal man derfor huske på at denne gevinst kun omhandler elevernes læsefærdigheder testene giver ikke dybdegående indsigt i elevernes evne til at samarbejde til at forstå komplekse problemstillinger eller til at fortolke indholdet af en tekst ej heller fortæller de noget om elevernes kreative færdigheder eller formidlingskompetencer

jo alle sammen kompetencer som er en vigtig del af elevens faglighed pointen er at de nationale test ikke må blive en spændetrøje der indskrænker en samlet faglig vurdering til nogle få enkeltområder for det første giver det ikke et retmæssigt billede af elevens niveau og for det andet risikerer man

negligere andre af elevens evner hvis undervisningen primært tilrettelægges efter

bedre testscorer på trods af vores bekymringer

ikke desto mindre at testene trods alt har bidraget til at øge fokus på hvordan man kan forbedre evalueringskulturen i folkeskolen

de nationale test og anvendelsen af resultaterne når nu engang testene er der

oprindelig var det jo blandt andet intentionen at de nationale test skulle indgå som et pædagogisk værktøj i den videre tilrettelæggelse af undervisningen i vejledningen af den enkelte elev og i underretningen af forældrene det fremgår imidlertid af rapporten at denne målsætning

ikke opfyldes på tilfredsstillende vis for eksempel er det ikke godt nok at eleverne typisk modtager kollektive feedback efter en test fordi det sker på bekostning af en individuel feedback der er langt bedre egnet til at motivere eleverne og til at vejlede om hvad der skal arbejdes med fremadrettet for at sikre en fornuftig progression i fagligheden som allerede nævnt er det dog under alle omstændigheder problematisk hvis evalueringen af eleven i for stort omfang beror på resultaterne af de nationale test

også god grund til at rose at de nationale test fremadrettet kan suppleres med andre kriterier

fremover vil få tilbagemelding om i hvilken grad han eller hun har nået et bestemt fagligt niveau og leveret en acceptabel arbejdsindsats i forhold til de faglige kriterier

har bidraget til at hæve elevernes faglige niveau men som en lærer udtaler i rambøllrapporten så kan en eventuel effekt også skyldes at undervisningen måske i stigende grad tilrettelægges efter teaching to the test hvis det er tilfældet synes jeg man med rette kan spørge hvad formålet med undervisningen egentlig er er det at eleverne tilegner sig et bredt udvalg af faglige færdigheder eller er det at de opnår en bedre score i en test i sf mener vi

afhænger af børns lyst til at lære og at børns lyst til at lære afhænger af en afvekslende alsidig kreativ og fagligt funderet undervisning der tager udgangspunkt i eleven

trods alt har bevæget sig og anerkender at

en en gavnlig virkning sådan som evalueringen også viser

da kun være aldeles tilfreds med normalt bruger vi

at kritisere hinanden men jeg synes også der en gang imellem skal være plads til at man kan anerkende når partier

national test

at nu må nationale test ikke gå hen og blive en spændetrøje

til at tage på en om end end kort tankerejse

så lang tids taletid er der ikke men ifald der ikke var lavet

der ikke var noget der hed nationale test i dag hvordan skulle den her indsigt i hvordan skolerne klarer sig

dreamteam hvordan kunne man få lov

evaluere og se på på det faglige niveau i folkeskolerne hvis ikke der var noget der hed nationale

blive et rigtig godt redskab men det kan jeg ikke sige med skråsikkerhed at de er i dag

og så synes jeg at vi skal passe på med alt for meget

indført

spørge ordføreren om ordføreren er opmærksom på at den

jo er en glidebane frem mod en markedsgørelse af folkeskolen og

vi mener at de nationale test skal afskaffes

som et udtryk for en mere målstyret og en mere konkurrenceudsat folkeskole samtidig med at testkulturen er et udtryk for manglende tillid til lærerne og til skolerne og lad mig lige slå fast måske især

ordfører

set mener at en lærer har brug for at

ligesom en elev har brug for at vide hvordan han eller hun klarer sig det er udgangspunktet for elevens udvikling men helt ærligt det er jo ikke fordi de nationale test fortæller læreren hvordan eleven klarer sig det er tværtimod den undervisning som læreren

eleven hver eneste dag eller uge der fortæller det

og eleverne kan sagtens få den viden uden de nationale test altså læreren vidste jo også godt hvordan

er det afgørende at folkeskolerne

regeringens folkeskolereform for at sende den danske folkeskole tilbage til nitten halvtredserne med meget niveauopdeling

at lærerne og skolerne får mere frihed til at bruge den faglighed de har til at vurdere elevernes niveau

skolen i evalueringen af de nationale test får vi at vide at individuelle tilbagemeldinger på testene er motiverende for en elev det synes jeg også giver god mening men individuelle tilbagemeldinger

nationale test en lærer en elev og en skole kan udvikle sig mindst lige så godt uden nationale test og derfor anerkender vi ikke argumentationen om at de nationale test skal bruges til at udvikle eleverne eller til at styrke skolernes og lærernes evalueringskultur i evalueringen

vide at de nationale test i dansk læsning har haft positiv indvirkning på elevernes faglige niveau det skyldes at

jo at de bliver bedre til at gå op til en prøve ikke at de bliver dygtigere eller klogere men at de bliver bedre til

og det er jo ikke det samme jeg tror ikke på at de nationale test skulle være en mirakelkur der kan gøre vores elever dygtigere

at eleverne fokuserer på deres viden og har samtaler med lærerne måske endda har mere undervisning i faget er det der betyder at eleverne bliver dygtigere

til gengæld betyder nationale test ofte at skolerne fokuserer på testene altså teaching to the test

lærer op til en prøve

altså vores bekymring at det sker på bekostning af andre fag eller læringsmål

er problematisk det bidrager til en skolepolitisk udvikling der har udgangspunkt i test folkeskolens kvalitet kan ikke måles på de nationale test ligesom testene heller ikke siger noget om hvilken udvikling der er brug for i folkeskolen

så man politisk kan styre folkeskolen i en bestemt retning samtidig

vidner det om en manglende tillid til lærerne og til folkeskolen hvorfor er omdrejningspunktet for udviklingen af folkeskolen ikke input og vurderinger fra de ansatte på gulvet og fra dem der bruger folkeskolen altså forældrene og ikke mindst eleverne

manglende tillid til folkeskolen og at de i værste fald vil gøre folkeskolen og undervisningen mere testfokuseret på bekostning af

vi mener at testene bør afskaffes

vil jeg opfordre forligskredsen til at diskutere om det er nødvendigt at offentliggøre dem

før nitten tresserne en evalueringskultur i folkeskolen der var baseret på eksamener og prøver denne blev gradvis udfaset op gennem

firserne med indtoget af den progressive pædagogik denne udfasning af den løbende evaluering af elevernes kundskaber og færdigheder

netop eleverne deres viden deres færdigheder og den hukommelsesbaserede læring led skibbrud ser vi på internationale undersøgelser var danmark helt nede at skrabe bunden i nitten firserne vi lå faktisk på linje med eksotiske østater når det kom til grundlæggende færdigheder det kunne selvfølgelig ikke blive ved med at gå og det opgør der var med autoriteter

kom i praksis til at betyde at man fik smidt barnet ud med badevandet udmærkede tanker om mere inddragelse af børn og unge i undervisningen og nye undervisningsmetoder fik overtaget

de nationale test indeholder potentialet til at vurdere skoleledernes arbejde og ansvar bedre det sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag samtidig indeholder de nationale test mulighed for at sammenligne data på tværs af klasser og skoler det sker heller ikke i tilstrækkeligt omfang i dag de data der ligger i de nationale test er vanskelige at tilgå og det er svært at trække data ud og bruge dem i forskellige sammenhænge

rettet op på det har været et bekosteligt system at

der kommer sørger for at de data der oplyses rent faktisk kan bruges af lærere skoleledere kommuner og forældre

bestemte klassetrin formålet var at styrke evalueringskulturen i folkeskolen som et vigtigt element til at løfte elevernes faglige niveau de nationale test skulle sammen med den øvrige løbende evaluering af elevens kundskaber medvirke til at forbedre vejledningen for den enkelte elev og underretningen af forældrene samt planlægningen af undervisningen det blev derudover altså besluttet at der skulle laves en redegørelse til folketinget tre år efter ikrafttrædelsen det startede i

to tusind og ti og det er også derfor vi har debatten her i dag hovedkonklusionen på evalueringen er følgende evalueringen viser at lærerne og skolelederne anvender de nationale test i pædagogisk og ledelsesmæssig sammenhæng men de anvender dem primært summativt det vil sige til at monitorere faglige niveau som en helhed og i mindre grad formativt det vil sige i det fremadrettede

vi konservative ønsker at man skal sætte fokus på det

i den revision der skal ske af de nationale test vi ønsker at man skal bruge dem mere fremadrettet vi ønsker at man skal bruge dem sammen med elevplanen til at have mere fokus på udviklingen ligeledes fremgår det af redegørelsen at forenklingen af de fælles mål skal tænkes sammen med de nye nationale test og kriteriebaseringen det er vi også enige i en anden hovedkonklusion og jeg er sådan lidt ærgerlig over at der har været

jo bare læse redegørelsen er at indførelsen af de nationale test har haft en positiv effekt på elevernes faglige niveau og ikke kun på teaching to the test sådan som nogle har sagt her fra talerstolen

da man har brugt testresultatet til at blive bedre men også tyder

andre fag i ottende klasse for det tredje ser det ud til at skolernes evalueringskultur er styrket det skyldes ikke alene testene men også samspillet med andre evalueringsværktøjer noget vi ønsker at tage med i det fremadrettede arbejde er at sikre flere svære opgaver og sikre en god sammensætning i antallet af test

de forskellige emner vi støtter også en socioøkonomisk reference der kan bruges af skolelederen og at der skal arbejdes med supplerende undersøgelser som for eksempel trinmål hvor der ikke testes

også gerne her fremhæve de resultatmål vi er blevet enige om i folkeskolereformen nemlig at mindst firs procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år

det er jo her vi virkelig kan være med til at løfte niveauet og at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test af læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres fra år til år jeg synes det er positivt at der både vurderes på elevernes evner i forhold til

men ikke mindst også i forhold til os selv og derfor er det meget meget vigtigt at vi også

hvordan den enkelte elev kan guides men vi er meget glade for

redegørelsen selv om man kan sige at den hviler på et forholdsvis spinkelt grundlag det er tidligt jeg synes den giver nogle gode pejlemærker og jeg ser meget frem til at vi sammen forhåbentlig kan gøre det endnu bedre næste gang

at det er fornuftigt nok at læreren forbereder eleverne på at de skal testes det jeg bare synes er

få understreget og som redegørelsen også siger

noget der tyder på at man bare bliver bedre til at forberede sig på testen det bliver man også men man bliver også bedre fagligt

totalt rundforvirret når man sidder foran

men at man ved hvordan man skal løse opgaven og er forberedt på det så jeg synes ikke at det er problematisk at man bliver dygtig til at finde ud af hvordan man skal løse en testopgave eller hvordan man skal angribe den det vigtige for os

som som fremgår af redegørelsen nemlig om det faglige niveau er løftet jeg synes nærmere at den skulle handle om hvordan vi

at ordførere på tværs af partier havde

jeg vil tillade mig at tage et andet udgangspunkt

udgangspunkt at der faktisk er sket meget siden debatten

at de nationale test blev etableret på baggrund af et ret grundigt udviklingsarbejde

hvad der nu måtte blive stillet af spørgsmål i den anledning men faktisk blev de nationale test udformet på baggrund af

dygtige forskere og praktikere

det pædagogiske indhold være i de nationale test

test havde deres fødselsbesværligheder fordi

tilretter sværhedsgraden sig efter hvor eleverne ligger

fremadrettet med eleven

udformet sådan at der netop blev lagt vægt på at det skulle være et pædagogisk redskab der skulle være med til at understøtte evalueringskulturen i folkeskolen og tak for at det måske er det der har samlet på tværs af indlæggene her altså hele målet

og andre evalueringsværktøjer

fokus på at det er vigtigt at der er løbende feedback til eleven

en dialog imellem lærere elev og forældre om hvordan eleven fremadrettet bliver dygtigere og dygtigere

formålet med de nationale test sammen

øvrige evalueringsværktøjer

og godt for det der var tekniske problemer og

folkeskoleforligskredsen at arbejde videre hvordan de nationale test bliver forbedret

enkelt ting i forhold til enhedslistens ordfører bare at minde om at

ikke besluttet at de nationale test skal offentliggøres

kom enhedslistens ordfører til at sige heroppe fra talerstolen

de nationale test det er netop et internt pædagogisk redskab som gør at man

de fleste andre landes både fordi det adaptivt pædagogisk redskab der ikke skal offentliggøres

i blandt andet usa og england hvor der har været

meget forsimplede

både positivt og negativt af andre landes erfaringer

prøver at lære af de erfaringer der er og nu ligger den første redegørelse og evaluering af erfaringerne med de nationale test

faktisk blevet klogere på hvad der skal til i en dansk skolesammenhæng og hvordan de nationale test og en evalueringskultur skal understøtte den nye

også er et historisk bredt flertal bag så vi har alle muligheder for at vi faktisk med pædagogisk viden og med pragmatisme kan drage nogle erfaringer og bruge de erfaringer til at forbedre evalueringskulturen i den danske

at de nationale test ikke kan stå alene der skal jo ske en løbende evaluering som heller ikke behøver at være ens ude i skolerne alt efter hvordan lærerne og lærerteams griber det an

om de nationale test og den styrkede evalueringskultur kunne være med til at løfte elevernes faglige niveau

det der står i redegørelsen er at

at indførelsen af de nationale test har haft en positiv effekt

er at det alene har været muligt at undersøge testenes effekt på elevernes faglige niveau med udgangspunkt i testen i dansk inden for læsning

at test i dansk inden for læsning et vigtigt område har bidraget til at eleverne er blevet dygtigere men man skal bare huske at det

er et relativt begrænset grundlag

når det kun er det resultat der er her nu

har sat i gang at vi også får set

elevernes faglige niveau på andre områder

når vi når frem til foråret her

har vi tilstrækkelig mange informationer til at vi kan se på resultaterne i forhold til matematik og det vil selvfølgelig indgå i folkeskoleforligskredsens videre drøftelser

som flere har understreget huske at den her evaluering vi har er gennemført kun tre år efter at testene samlet har været

det skal man også have med

alt for håndfaste konklusioner

jeg glad for at alle er indstillet på at det er vigtigt at vi fremadrettet undersøger hvordan de nationale test virker og at

kan lave en ny samlet evaluering af de nationale test for at se på

betydet for elevernes faglige niveau inden for de øvrige fag og kompetencer som er omfattet af testene og herunder også på om de har været med til yderligere at styrke skolernes evalueringskultur en af de pointer som

er at man bruger dem fremadrettet det er netop til en dialog og

hvad det er der skal til for at eleverne kan blive endnu dygtigere der hvor der er

hvor de har et potentiale der kunne løfte dem endnu mere

det centrale omdrejningspunkt i den folkeskolereform vi har vedtaget i forligskredsen er at folkeskolen jo netop

som de nationale test skal være med til at styrke

et redskab til at alle elever bliver udfordret til at blive så dygtige som de kan

hvordan vi kan gøre testene mere fremadrettede så det er på den måde lærerne bruger dem som værktøj

er allervigtigst for at de faktisk

der kan understøtte hvordan de nationale test kan bruges fremadrettet

forenklingen af fælles mål som vi

hvor de brede undervisningsmål bliver gjort til mere præcise

at forbedre den fremadrettede brug

selvfølgelig skal

er et af de store indsatsområder at lærerne skal efteruddannes sådan at de underviser i de fag de har svarende til linjefagskompetence

de tværgående temaer der er med til at gennemføre det faglige løft som ligger i den nye folkeskole

redegørelsen også peger på vi skal se på i forligskredsen for det første

helt skarpe på opgavernes kvalitet herunder andelen af svære opgaver det vil vi komme til at kigge på og det er også noget som vi allerede har taget op

med ministeriets opgavekommission

til opgave løbende at producere nye opgaver til testene

faktisk sådan her at i løbet af de næste dage bliver der for eksempel afholdt et kompetenceudviklingsforløb for opgavekommissionen hvor fokus netop er på

opgavekommisionens formål at

simpelt hen en af de centrale

hovedfokus for deres opgaver i skoleåret to tusind og fjorten til

de nationale test skal ligge på hvilket klassetrin og det synes jeg vi skal tage en åben drøftelse af

i forligskredsen blandt andet er det jo oplagt at i og med at det nu er besluttet at alle elever skal have engelsk fra første klasse

at gennemføre den nationale test i

i testene det er noget jeg har nævnt i redegørelsen og det er noget vi har taget fat i allerede

hvordan vi kan komme den statistiske usikkerhed til livs det er der selvfølgelig ingen der har en interesse i og det kvalitetsarbejde er vi også gået i gang med og anser som rigtig vigtigt i forhold til at der skal være den troværdighed omkring testene

principielle diskussion om nationale test har været at

det er jo nogle nedslagspunkter men dog nogle vigtige nedslagspunkter

en række fag i folkeskolen

se er om vi kan sætte nogle supplerende undersøgelser i gang med det formål at belyse færdigheder som man ikke bare kan teste igennem de nationale test det er for eksempel evnen til

selvstændig formulering eller evnen til problemformulering det to rigtig vigtige elementer i det som folkeskolens elever også skal have med sig i bagagen

så er ændre de retningslinjer der er i dag for anvendelse af for eksempel hjælpemidler under testaflæggelse en diskussion vi også gerne ønsker

de nationale test ligesom vi også

tillade mig at sige tak for bemærkningerne tak for at der er en fælles fokus på en styrket evalueringskultur

bruger redegørelsen til at få nogle nationale test der faktisk udvikler vores børn fagligt inden for det brede faglighedsbegreb fagligt

jo det de skal bruges til det skal nemlig ikke bare være et værktøj som ikke har en pædagogisk funktion nationale test er netop et blandt flere værktøjer

at gøre vores børn så dygtige som de kan vi har nogle vigtige indikationer her med redegørelsen og jeg glæder mig til at vi udvikler det med baggrund i den

ideologisk står hver sit sted i forhold til hvor meget åbenhed der skal være lad mig starte med at sige fuldstændig enig med ministeren når det handler om om den enkelte elevs resultater skal være offentligt tilgængelige nej det skal den enkelte elevs resultater ikke så langt så godt der vil vi være enige men har ministeren overhovedet nogen

om resultaterne og hvordan den videndeling

et ministerium skal gå ind og blåstemple skoler

nu er de gode fordi de leverer nogle bestemte resultater

diskussion blev bragt på bane med skoler der helt uretmæssigt blev hængt ud som såkaldte dårligste skoler i danmark en af de skoler der blev hængt ud blev

den faktisk var rigtig god til at inkludere elever havde brug for særlig støtte det gjorde at den måske ikke fik de bedste karakterer i de nationale test

var enormt dygtig til at løfte dem fagligt jeg synes faktisk at vi skal have det pædagogiske sigte for øje når det er sagt

der jo fuld gennemsigtighed om elevernes karakterer til folkeskolens afgangsprøve der er kvalitetsrapporter og der

de nationale test i forhold til den nationale præstationsprofil

skal sættes ind men det skal være det konkrete redskab i forhold til undervisningen

vi gøre med de nationale test og med med andre prøveresultater som vi har det viser bare

følge om blandt andet folkeskolereformen lykkes

sådan at alle elever bliver dygtigere mere motiverede og gladere for at gå i skole

at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag